jeg skal meddele at det af rasmus prehn under nummer tredive opførte spørgsmål til transport bygnings og boligministeren udgår af dagsordenen efter ønske

forundret bemærket at spørgeren offentligt

efterretningstjenestes trusselsvurdering for rusland regeringen tager det meget alvorligt når

efterretningstjeneste advarer om russiske påvirkningskampagner herunder gennem medier vi bliver nødt til at tage ansvar og reagere på denne udfordring og der er ingen nemme løsninger for mig og denne regering vil en løsning aldrig kunne gå ud på at gå på kompromis med ytringsfriheden den skal vi værne om der har i den danske debat været mange misforståelser om hvordan taskforcen arbejder med misinformation lad mig gøre det klart der findes ikke en sortliste eller anden registrering af debattører eller propagandister der udføres ikke censur eller sanktionering ingen har fået indskrænket deres ytringsfrihed

heller ikke blive til taskforcen har en række vigtige kommunikationsopgaver en af dem er at henlede opmærksomheden på russisk misinformation taskforcen har fokus på de russiske og kremlinspirerede medier og eksempler på misinformation behandles i et ugentligt nyhedsbrev det har til formål at oplyse og øge bevidstheden om den misinformation der finder sted og om hvordan rusland bruger forskellige kilder det arbejde

men vi skal da være åbne over for at se på formen så der ikke kan herske tvivl om hvordan taskforcen arbejder derfor har jeg også taget initiativ til at mine embedsmænd nu er i dialog med taskforcen for at se på om der er noget ved formen på taskforcens produkter der kan justeres for

det vil jeg gerne vende tilbage til og en anledning er blandt andet de kommende udvalgsspørgsmål fra samme spørger om samme sag til skriftlig besvarelse regeringen finder fortsat at taskforcen gør

et sted hvor der står hvad man anser for holdninger som ikke er okay fordi man anser dem for inspireret af rusland selv om det drejer sig om kritik af eu og kritik af islamisk

at dansk folkeparti ikke respekterer fes risikovurderinger

ikke rigtigt og det har vi udtalt adskillige gange jeg står med

her i hånden vi synes det er en fremragende analyse

med fe vi er også enige i det som

at der foregår en påvirkningskampagne gennem russiske statskontrollerede medier det er selvfølgelig et faktum og det er ikke det der bliver

gør et ordentligt arbejde og det gør den ikke det er ikke okay at liste holdninger som er kritiske over for eu eller islamisk indvandring og mistænkeliggøre de personer

en fortrolig vurdering af det som jeg jo desværre ikke kan inddrage offentligheden i fordi den er blevet

tør gå ud i det åbne

det er ikke min umiddelbare vurdering at der grundlæggende set er noget som helst at udsætte på det her der er ikke tale om sortlister det er der ikke der er ikke noget med at der er nogle debattører som har fået indskrænket deres frihed

det er det der ligger i at begynde at tale om sortlister jeg kan godt se det papir jeg kender udmærket det stykke papir men når man begynder at tale om sortlister

antyder man jo og det er måske heller ikke helt tilfældigt at der er nogle hvis ytringsfrihed bliver indskrænket

gendrive propaganda og selvfølgelig er der russisk propaganda det er der jo ingen tvivl om men hvis man har en god sag og man fører sandheden frem så er det fuldt tilstrækkeligt redaktioner journalister almindelige læsere er udstyret med sund fornuft og kritisk sans derfor bør staten eller eu ikke gå ind og lave de her lister over ting som vi skal se bort fra eller som vi skal være

agerer så det bløde demokrati det gør det jo blandt andet ved at vi har

kan have det synspunkt som spørgeren har at

skal eu eller staten holde sig for god til det skal

det er okay at man lægger de her ting åbent frem og så kan man tage diskussionen efterfølgende ud fra de eksempler som der er

jeg mener ikke at jeg konkret har set nogle eksempler

misinformation det er vist nok i overensstemmelse med fakta så er der eu kritik og islamkritik det er også russisk misinformation det er uhyggeligt at høre udenrigsministeren sige at demokratiet ikke kan forsvare sig selv med ytringsfrihed hvad så skal vi så til at lave

statspropaganda for at forsvare demokratiet jeg er ikke sikker

bliver nødt til at understrege her at det der er sagen er der er ingen hvis ytringsfrihed er blevet begrænset ingen hvis det skulle

at man lægger nogle fakta på bordet

kan så tage diskussionen derfra og jeg har sagt at jeg helt

eksempler som ligger uden for

søger at underminere en sund faktabaseret demokratisk debat løgn forgifter demokratiet fordi en løgn som folk tror er sand får sande konsekvenser tror folk at løgnen er sand bliver den opfattet som virkelighed den misinformation der udgår fra kreml

en særlig udfordring og trussel som også vestlige efterretningstjenester peger på der er tale om en systematisk brug af misinformation hvor usandheder spredes i ond tro og med et ønske om en skadelig virkning hvor misinformation bruges som led i en hybrid krigsførelse som vi ser det i ukraine og

hvor den bruges til at skabe fjendebilleder splid og konflikt mellem befolkningsgrupper hvor fakta og objektivitet søges undermineret som vi så det efter den modbydelige nedskydning af et malaysisk rutefly og med den uhyrlige falske historie om migranters voldtægt af en tretten årig pige i berlin der er derfor al mulig grund til at have en særlig opmærksomhed og indsats rettet mod prokremlmisinformation det betyder ikke at vi ikke også skal være opmærksomme på at der også udgår

kritisk og man bruger sin sunde fornuft det retfærdiggør ikke at eu hænger folk ud på lister det kan godt være at de ikke får frataget deres ytringsfrihed men deres troværdighed beklikkes det er simpelt hen ikke okay at man som debattør i danmark skal hænges ud for at være femte kolonne og arbejde for et fremmed styre det er så modbydeligt og det er stærkt forkasteligt at den danske regering støtter en institution der har gjort det til sit arbejde som om en eu institution med elleve ansatte kan sidde og afgøre hvad der er løgn og hvad der ikke er

er okay at have meninger om og det mest bizarre ved det her arbejde er jo at de sande nyheder ofte kommer fra den ukrainske journalisthøjskole det kan man gå ind og se hvis man nærlæser

sande ting som kan imødegå de usande ting og her tager vi altså oplysninger fra et land

er andre der fører en voldsom propaganda som eu åbenbart ikke synes det er nødvendigt at lave statsinstitutioner til at bekæmpe islamisk stat har publikationer der hedder dabiq og rumiyah som er lækre glittede engelsksprogede blade

som i den grad har appel til unge mennesker i vesten der tager til syrien og kæmper hellig krig kunne eu ikke interessere sig for sådan

som lister hvad man må sige og hvad man ikke må sige det lyder i hvert fald meget som et orwellsk demokrati fra nitten fire og firs og det troede jeg ikke var den

fratage dem ytringsfriheden eller forhindre dem i at deltage i den offentlige debat eller

overhovedet ikke tilfældet der er ingen der

ikke det der ligner der findes ikke en sort liste med navne på det gør der ikke

for mig at se ikke den nødvendige vilje og politiske kraft til at arbejde seriøst for en forhandlet løsning og de seneste udmeldinger om flere udvidelser af bosættelserne trækker yderligere i den forkerte retning den interne palæstinensiske splittelse forhindrer selvstyret i at fremstå som en troværdig forhandlingspart og det er et stort problem i modsætning til den israelske bosættelsespolitik ændrer den palæstinensiske splittelse dog ikke på samme måde situationen på jorden det er kun israel der har midlerne til at styre forholdene på jorden

manglende evne som selvfølgelig også

fra den side palæstinensernes manglende evne afspejler altså også en manglende vilje og kraft til intern forsoning det har jeg også svaret

et skriftligt svar fra den nittende januar den ultimative udfordring er i sidste ende vores det internationale samfunds fordi den vedvarende konflikt mellem israelerne og palæstinenserne også berører os afgørende fremskridt mod en forhandlet løsning kan kun ske med et oprigtigt engagement fra parterne selv

de ord der er blevet sagt

bliver fulgt op af konkret handling vilje og evne fra begge sider

fredsforhandlinger i to tusind og fjorten var jo endnu et trist tegn

være et reelt indhold i det så må det være ministerens dybfølte holdning at det er

når jeg observerer det vi er vidne til i israel i øjeblikket så har jeg meget svært ved at se

fra det palæstinensiske selvstyre er jeg har også indimellem måske lidt svært ved at se hvor viljen fra

synes jeg i virkeligheden mest er afspejlet i det som man er oppe imod

værdien af at udenrigsministeren opstiller den her viljeevne forskel er udenrigsministeren ikke dybest set enig med mig i at der også i det palæstinensiske selvstyre

have viljen til at øve sig rigtig rigtig længe hvis man har

på instrumentet det er vel måske et eller andet sted det billede der det kan godt være at jeg kom lidt galt af sted

at formulere det grundlæggende set

forestille mig at ministeren relaterede til det forhold der er

vestbredden er ledet af af plo og at det måske skaber sådan lidt gnidninger i forhold til en fælles aftale

man kan blive klogere i løbet af dagen det respekterer jeg fuldt ud så ender vi jo

sammen om den overordnede politik i konflikten mellem israel og palæstina den grund er at det brede flertal i folketinget tilslutter sig det internationale samfunds herunder eus politik på området

meget mere at at tilføje til spørgsmålet jeg synes

fatahbevægelsen priser deres selvmordsterrorist

wafa idris som

i to tusind og to var med til at myrde en person og såre over hundrede israelere hun bliver så på den her hjemmeside kaldt en datter datter af fatahbevægelsen som jo

der står hvordan hendes rene krop eksploderede

i mange stumper og stykker og ramte zionisternes ansigter og så praler man af hvordan en israeler blev dræbt

set den ene side af den her konflikt det er plo der på sin facebookside lovpriser en selvmordsterrorist som har dræbt jøder hvordan synes ministeren egentlig

det her som udgangspunkt for en fredsproces

og derudover også en lang række navngivne jøder altså det tegner jo et billede af

plo siden ingen vilje er til fred overhovedet når man bliver ved med at fremstille folk som har sprunget sig selv i luften og taget andre med

større forståelse for hvorfor den israelske regering

blot det jeg ville gøre opmærksom på i forhold til

den oprindelige udtalelse fra fra udenrigsministeren

at der bestemt heller ikke på plo siden er meget håb at hente fordi man jo laver det her

ganske forfærdeligt at man på sin ffacebookside

strategi som vi netop har vedtaget sammen med et stort flertal her i folketinget har vi fokus på at bekæmpe overgreb

børn unge piger og kvinder multilateralt arbejder vi også aktivt for at fremme kvinder fred og sikkerhedsresolutionen både i internationale forhandlinger i fn new york

i bruxelles hvor den danske nato ambassadør har dannet en gruppe af venner

alt sammen for at styrke kvinder og ligestilling som er en dansk værdi vi gerne vil fremme internationalt den danske tretten fem og tyve handlingsplan implementeres af flere ministerier lad mig nævne nogle konkrete eksempler på det arbejde i afghanistan har vi støttet opbygningen af faciliteter til uddannelse af afghanske kvindelige officerskadetter sammen med norge og finland har vi været aktive fortalere for rettidig gennemførelse af regeringens national priority program for kvinder og resolution tretten fem og tyve i mali har danmark bidraget til at fremme kvinders lige deltagelse i fredsprocessen både frem mod indgåelsen af fredsaftalen og i den efterfølgende implementering helt i tråd med danmarks nationale resolution tretten fem og tyve handlingsplan i sydsudan

børnesoldater og kapacitetsopbygning af lokale aktører inden for beskyttelse af børn samt forebyggelse af seksuel og kønsbaseret vold i somalia støtter vi blandt andet en konference om ældre unge og kvinder om bekæmpelse og forebyggelse af voldelig ekstremisme for at øge kvinders involvering i dette arbejde i etiopien har vi støttet uddannelse og træning af afrikanske styrker der skal indsættes i internationale operationer det omfattede det omfattede blandt andet et beskyttelse af civile kursus der havde et gennemgående fokus på køn kvinder børn og andre udsatte dele af befolkninger i kenya støtter vi gennem

en række aktiviteter med fokus på at øge kvinders deltagelse i centrale beslutningsprocesser hvor fred og sikkerhed diskuteres dette er nogle af de aktiviteter som vi arbejder på løbende for at fremme tretten fem og tyve dagsordenen vi bevidstgør vi træner og vi påvirker i samarbejde med lokale myndigheder det skal

at man sådan gik over til at se kvinder som en ressource

frem for kun at se kvinder som ofre nogle af de ting som ministeren listede op her handler om

kvinder som ofre men der er også nogle af tingene der handler om at se kvinder som en ressource i fredsprocesser og det er

de initiativer der er læst op fra handlingsplanen for at se

måske få på skrift men jeg vil godt høre om det er noget ministeren personligt har rejst i nogle af de drøftelser ministeren

i sin tid som udenrigsminister har deltaget i i forbindelse med syrienspørgsmålet for eksempel er det noget som danmark jævnligt rejser som et

vigtigt element når man taler om hvad

vi kan gøre for at fremme fredsprocessen i syrien

et af de spørgsmål der optager os rigtig meget

vi fra dansk side faktisk har noget at

og de er også på forskellige stadier hvis vi nu tager syrien som blev nævnt som et konkret eksempel så er kampen lige nu jo overhovedet at sørge for

våbenhvile og at vi kommer frem til at

kommer til at være en del af den fredsproces som der skal være men det betyder ikke at vi ikke også har fokus på det her spørgsmål og det er

et spørgsmål som er bredt forankret i udenrigsministeriet det er et emne som ligger

hele den måde danmark tænker udenrigspolitik på

vedtaget ifølge denne vedtagelse skal regeringen arbejde aktivt for at journalisterne fra avisen fra avisen bliver løsladt samt i øvrigt også parlamentarikerne fra hdp

nogle forhold og problemstillinger som regeringen er fuldt opmærksom på presse og menneskerettighedsspørgsmål bliver rejst af danske politikere og diplomater over for tyrkiske samtalepartnere når lejligheden byder sig herunder også af mig selv vi holder tyrkiet under observation jeg finder ligesom mange andre den seneste tids udvikling i tyrkiet yderst bekymrende det har jeg også givet udtryk for ved tidligere lejligheder

regeringskritiske medier er stærkt foruroligende og denne bekymring deles af en lang række eu lande ligesom den er beskrevet i kommissionens seneste fremskridtsrapport fra tyrkiet

det er således ikke en bekymring vi holder for os selv vi har forventninger til et eu kandidatland og medlem af europarådet som tyrkiet om overholdelse af de højeste standarder for retssikkerhed og menneskerettigheder også i en vanskelig tid med opgør med kupmagere og bekæmpelse af terrorisme som den tyrkiet nu befinder sig i der er mange følelser og modstridende hensyn i spil

jeg er helt enig i at vi skal

i tyrkiet herunder ikke mindst forholdene for de uafhængige medier og for pressen og jeg er som

af spørgeren også enig i at vi bedst kan gøre dette først og fremmest gennem det som vi foretager os i folketinget gennem

og europarådet det er vigtigt at vores indsats koordineres i eu kredsen så vores tiltag og bestræbelser dermed forhåbentlig får en større vægt og styrke

for menneskerettighederne men pressen har lidt

måttet dreje nøglen om og dens

sted i europa anklaget for blandt

så det ser meget meget kritisk ud og når man spørger journalisterne i tyrkiet

de selv meget bekymrede der var en artikel

journalist fra et andet tidligere tyrkisk medie udtalte

journalistik tilbage halvfems procent af den af den frie presse er ødelagt og det er jo

på demokratiets sti ikke mindst som

hvad er tidsperspektivet på det har ministeren allerede nu nu igangsat nogle initiativer

i eu kredsen ved passende lejligheder men der er også i en vis udstrækning tale om det stille diplomati som jeg jo ikke kan tale offentligt om og det tror

spørgeren har fuld forståelse for ambassaden i ankara og generalkonsulatet i istanbul følger med i sagerne den danske generalkonsul i istanbul aflagde sammen med nogle af sine

som vi har talt om i dag den fjerde november sidste år det var

det blev naturligvis både rapporteret og bemærket i tyrkiet fire dage senere overværede generalkonsulen på samme vis den indledende retshøring i en sag mod en række andre redaktører og journalister men sætte et præcist tidsperspektiv på

der foregår i tyrkiet det er helt sikkert jeg har ikke nogen planer om

kalder situationen for meget alarmerende og han har faktisk

konkret handling fra blandt

den danske regerings side er der i det mindste

samarbejdspartnere i eu ministerens egne kollegaer fra eu lande hvor ministeren kan

vi har i dag højst sandsynligt bliver rapporteret hjemover

til toppen af det tyrkiske samfund og dermed får de igen en understregning af hvordan danmark ser på det der foregår den ligger i forlængelse af alle de andre tiltag som jeg har nævnt i dag

en samtale med den tyrkiske udenrigsminister i margenen af nato topmødet som vi havde for nylig og da rejste jeg også den problemstilling og den kritiske holdning som danmark har i forhold til hvad der foregår så der bliver sendt nogle meget klare signaler synes jeg

tager afstand fra enhver som ikke respekterer andres ret til for eksempel at demonstrere det er først og fremmest en politimæssig opgave at sikre at borgerne kan nyde deres forsamlingsfrihed blandt andet i forhold til at demonstrere politiet har værktøjer i politiloven som sikrer at der kan gribes ind over for personer som giver anledning til forstyrrelse af den offentlige orden

fare for personers sikkerhed eller den offentlige sikkerhed

i den forbindelse vigtigt at huske på at også moddemonstrationer har ret til at forsamle sig og ytre sig kritisk over for en anden forsamling forsamlingsfriheden går begge veje det understreges også flere steder i de retningslinjer fra

spørgeren henviser til men hvis personer fra for eksempel en moddemonstration udøver vold eller er til fare for den offentlige orden eller sikkerhed

jeg også fuld tiltro til at politiet gør hvis der er behov for det dermed også sagt at danmark lever op til

internationale forpligtelser på området herunder

har nogle gange antaget karakter af direkte fysiske

det var derfor jeg håbede at ministeren måske kunne hvad skal vi sige uddybe lidt hvordan man fremadrettet sikrer sig at de lovligt anmeldte fredelige demonstrationer rent faktisk bliver beskyttet

henvises til at politiet vægter det højt

at det er en politiopgave ja det er vi enige om forsamlingsfriheden står ministerens hjerte nær ja det ved

men helt konkret hvordan vil man sikre at lovligt anmeldte demonstrationer ikke bliver overfaldet fysisk verbalt og at bliver skræmt fra at udøve deres

det er nok det jeg er lidt mere ud efter

de lige gribe ind altså det er jo sådan at politiet er til stede og hvis der er en moddemonstration

autonome typer kommer og ligesom tror at de skal bestemme hvem der demonstrerer bestemte steder det skal vi bare sætte hårdt ind over for

kigge nærmere på jeg er bare nødt til at sige vi er ikke i konflikt med osces retningslinjer det tror

dig op gå en tur vise omverdenen at det her står

slå så meget som en bule i en pakke smør

der er det min og mange andres opfattelse at det har skrantet med den beskyttelse som

demonstration faktisk har krav på kan jeg tolke ministerens

på den side som tror at de skal bestemme hvordan folk skal agere

holdning at adfærd der fremstår som en accept

børnesexdukker jeg deler derfor

instinktivt spørgerens syn på de her børnesexdukker jeg har imidlertid noteret mig at red barnet har udtalt sig både

lige tager endelig stilling til

der skal være et forbud bede embedsmændene om at tage kontakt til relevante aktører med viden om problemstillingen med henblik på

det videre forløb bedst muligt og jeg vil så herefter vende tilbage over

til en artikel jeg har læst som har været bragt i metroxpress den trettende

to tusind og

jeg har understreget nogle citater og jeg kan se på linjen at min hånd har rystet undervejs så grufuldt er det at

læse om om nogle af de her ting og så modbydelige

af de her ting man kan åbenbart i dag bestille en dukke efter et billede så hvis man kender et bestemt barn kan man altså få lavet en kopi man kan også få ægte menneskehår hvis man vil betale sig fra det på dukken

så står der også at de fås fuldt funktionsdygtige og så nogle ting jeg ikke har lyst til at læse

tror det vil stride imod forretningsordenen hvis jeg gjorde det jeg må sige det her er så uhyrligt

hvis man måtte have den her slags laster og lyster

at sætte trumf på her og hurtigt komme tilbage med noget til folketinget og så lad os få forbudt de her dukker i en fart

en tiltagende import til danmark af lige præcis de her dukker det ved vi fra tolderne

børnesexdukker hvornår er det så at man har brug for at tage næste skridt altså det kan også animere det kunne måske også gøre det lidt mere jeg havde nær sagt almindeligt

det er så frygteligt hvad det fører med sig at det næsten ikke

har både et stærkt selvbærende beredskab og større efterforskningsmuligheder politiet har oplyst mig at de ændringer der foretages eksempelvis på fyn og i nordjylland sker med udgangspunkt i at antallet af patruljer på vejene ikke reduceres at patruljernes dækningsområde ikke forstørres og at kredsenes responstider ikke svækkes det er vigtigt for mig at politiet har fleksibilitet til at prioritere ressourcerne derhen hvor effekten og behovet er størst samtidig arbejder politikredsene på tværs af landet med at sikre det lokale forebyggende arbejde det kan være tryghedsskabende indsatser ved at anvende mobile politistationer i områder uden permanent fysisk tilstedeværelse eller ved i særlige situationer at rykke den politimæssige indsats så tæt på et gerningssted som muligt et eksempel på sidstnævnte er drabet i en park i herlev i efteråret og seksten hvor politiet med den mobile politistation havde

en fuldt udstyret arbejdsplads i parken og kunne sikre fokus på opklaring samt tryghed og nærhed i efterforskningen derudover arbejder flere politikredse med at dedikere et antal forebyggelsesbetjente til hver kommune og nogle kredse anvender lokaler i kommunens bygninger for både at understøtte samarbejdet med kommunerne og samtidig give

det skabte en nærhed til politiet som man ikke følte kunne erstattes af den politistation som mange med rette følte lå meget meget langt væk fra deres hverdag i i hurup

lukker og det var folk kede af desværre

at det går den samme vej i to tusind og otte var der en hundrede og seksten landbetjente i danmark lige nu er der aktuelt fem og tyve

her senere på året og det er altså en udvikling som vi er utrolig kede af i i dansk folkeparti vi så gerne at

det spiller en vigtig rolle i den præventive indsats det spiller en vigtig rolle i forhold til ssp det spiller en vigtig rolle i forhold til at lære børn og unge at man kan gå til politiet hvis man måtte have behov for det og samtidig

en landbetjent jo et enormt kendskab til sit lokalområde og til de folk der bor der og også til nogle af dem der en gang imellem kan give nogle problemer så på mange måder er det en god idé at have landbetjente

egentlig bare spørge ministeren hvornår vi kan regne med

stige igen for jeg synes det er relevant at vi styrker vores politi

men men jo altså også lokalt fordi det har en enorm betydning for rigtig mange mennesker

hvor vi har flerårsaftaler så lad os tænke over hvad det er

og tredive regeringen er så vild med

tredive planer og det er jo synes jeg engang imellem ubehageligt så lad os lave en behagelig plan om styrkelsen af dansk politi mange år ud

de skal være og vi er ved at uddanne nogle flere betjente der kommer mere politi og der skal mere politi til det er jeg fuldstændig enig i kunsten bliver så at vi skal diskutere hvordan

vi sikrer et stærkt politi både nationalt regionalt

at vi ikke kan øge arbejdsudbuddet uden at reducere vores velfærdsordninger for

der er ikke det store vækstpotentiale tilbage i arbejdsudbuddet medmindre der er politisk vilje til at foretage nogle klare politiske valg der markant reducerer velfærdsordninger som primært tilfalder den potentielle arbejdsstyrkes kernetropper såsom barselsorlov

eller reducere dagpengereglerne for syge og ledige yderligere i form af lavere kompensationsgrader eller kortere periode hvor man er berettiget til

og vil blive ved med at have gode levevilkår i danmark en god offentlig sektor mulighed for at have det velfærdssamfund vi vi kender og

følge med i forhold til behandlingen af syge eller

så skal vi også vækstmæssigt følge med derfor arbejder regeringen på at udvide baggrunden for vækst og vækst skabes af to ting den skabes af hvor klogt vi arbejder

kigge på hvor meget danskerne samlet set arbejder men også på hvor klogt vi arbejder altså hvor meget kompetence investering viden vi kan lægge ind i arbejdsindsatsen

arbejdstiden og kvaliteten i arbejdet altså produktiviteten i arbejde

det stærkeste grundlag for velstand i danmark og velstand

god offentlig sektor jeg er meget godt bekendt med nina smiths artikel

at hun i den artikel skriver at der faktisk er en uforklaret

danskere i den gruppe jeg synes det er alt for mange ikke bare af økonomiske

er finansminister men rent menneskeligt

er parkeret uden for arbejdsmarkedet vi skal hjælpe dem

det kan blandt andet gøres ved at skatten på arbejde bliver sat ned så der er større motivation til at tage arbejde der måske geografisk eller fagligt ligger uden for ens eget område

vigtigt for regeringen at vi fortsætter med at skabe et større incitament til at folk tager tager det arbejde der

får nogle af dem der er på arbejdsmarkedet til at arbejde

da danmark historisk set i forhold til landene omkring os har en meget kort

det jo fordi den konklusion som ministeren når frem til her i dag og tidligere i samråd

en tilknytning til arbejdsmarkedet men udfordringen opstår jo

øjeblik hvor vi går fra

hjælpe folk aktivt til at komme så tæt på arbejdsmarkedet som overhovedet muligt

altså hvor vi finder metoder frem som er så ubehagelige for de mennesker som er på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet at de ikke har nogen reel effekt

stilling til i forhold til nina smiths konklusioner for eksempel det

altså inden for det det område som nina smith beskriver i

et utal af forskellige reformer som netop er med til at sikre at folk kommer tæt på arbejdsmarkedet

når man taler om at der er tæt på ottehundredetusind mennesker på overførselsindkomst

meget meget lille del af dem der rent faktisk vil være i stand til

man siger at barselsorloven skal være markant kortere eller at man skal skære meget markant på

suen og jeg går i hvert fald ud fra at det første ikke er noget som er regeringens hensigt så med andre ord

jeg er ikke på noget tidspunkt ude efter

som ikke kan arbejde jeg er ikke ude efter at folk der er nedslidte skal arbejde længere tværtimod

omskoles eller ud af arbejdsmarkedet

der er nedslidte men nu har jeg lagt mærke til at

meget glad for nina smith da hun deltog i p1 business fredag den syvogtyvende januar hvor hun sagde følgende jeg har ikke gjort mig til talsmand for reformstop selv om nogle ville tolke det på den måde og jeg er uenig i den måde nogle har læst den artikel vi skrev

spørge den modsatte vej at spørge om herre benny engelbrecht er enig i følgende citat som der nemlig også

står i artiklen nemlig at der er flere der med et vist element af frivillighed vælger at blive forsørget

det offentlige fremfor at være selvforsørgende

udgangspunktet jeg synes det er rimeligt at man spørger til hvorfor

og det har vi så altså fået konstateret nu men kan ministeren garantere for at man hvis man fortsætter ned ad en vej hvor man presser folk

der bliver forsørget i øjeblikket ikke alle sammen kan komme ud på arbejdsmarkedet

forestille mig at nogen synes det er et problem at man motiverer folk til at gå længere på arbejde blive nogle flere timer eller tage et arbejde der måske ikke lige var ens drømmejob

jeg vender tilbage til at sige at hvis vi skal have flere

hvor der selvfølgelig er en arbejdsudbudseffekt men en utrolig beskeden arbejdsudbudseffekt

spørgeren startede med en række citater der skulle fyres af uanset hvad jeg svarede

at jeg ønsker at vi motiverer flere til at arbejde

både dem der er på arbejdsmarkedet og dem der er uden for arbejdsmarkedet jeg synes også det er rimeligt at sige at for mig er

de hundredtusindvis af danskere der står op hver eneste morgen knokler hårdt er med til at bidrage til velfærden og sørger for at hjulene holdes i gang

nogen straf at arbejde

rigtige arbejdskraft og det risikerer at bringe dansk økonomi i en sårbar situation

tage noget af væksten ud af dansk økonomi eller ved at man øger arbejdsudbuddet så der er flere hænder

og hvis man laver arbejdsudbudsreformer

og vi mindsker presset og risikoen for flaskehalse

vækst ud af dansk økonomi

øge skatter og afgifter og jeg har egentlig

nogen af de to ting men vi kan se at konjunkturerne er sådan at vi nærmer os det punkt hvor der er fuld beskæftigelse og vi risikerer at flaskehalse

man allerede nu skal tage og

udvidet arbejdsudbuddet i øvrigt præcis sådan som

poul nyrup rasmussen gjorde i sin tid

som statsminister i danmark hvor han startede de første arbejdsudbudsreformer

af den opfattelse at man skulle føre en ansvarlig arbejdsmarkedspolitik og sørge for at

at øge antallet af hænder det handler lige så meget om at sikre at vi har

finansministeren taler om her

tilbagetrækningsalderen eller ved at

giver en gevinst i slutningen af to tusind og sytten

at der allerede der opstår udfordringer og når vi taler

ja så er der jo flere økonomer der peger på

kan være en situation som den ministeren antyder man måske havde i

advaret mod at gentage nogle af de fejl som skete i i fogh perioden herunder

reformudspil til efteråret bortset fra

flere penge indføres gratis mad i vores daginstitutioner og folkeskoler

man var af den klare opfattelse at

behov for at lave arbejdsudbudsreformer og man nægtede at være med til det

det pres der var på arbejdsmarkedet i to tusind og seks og to tusind

desværre var det ikke muligt at få flertal for at gennemføre de gradvise ændringer der

et større arbejdsudbud så vi ikke fik

dansk økonomi eller reduceret presset

til at sikre at vi har et arbejdsudbud i to tusind og fem og tyve som blandt andet derfor er ethundrede og halvfjerdstusind større end i dag men ministeren må stadig lige svare på om

ministeren foreslår har en effekt i udgangen af to tusind og sytten ja eller nej og hvis nej er det så

den situation vi er i lige nu uden flaskehalse

sådan at hvis man laver fuldt finansierede skattereformer skattelettelser så får man ikke skub på efterspørgselseffekten men man får en udvidelse af udbudseffekten

løsner presset på arbejdsmarkedet hvis man laver fuldt finansierede skattelettelser der belønner dem som arbejder noget mere det synes

i et forhandlingslokale og lave eksempelvis opkvalificeringsreform sammen hvis ellers det var det

var jo den finansielle sektor som var ureguleret og så skal

erhvervsministeren når han mener at

ti minutter tilbage sagen er jo at vi vil begge dele

og øge arbejdsudbuddet så er vi måske uenige om en ting

en straf at sætte skatten ned på arbejde

en straf at belønne de danskere som arbejder hårdt som i den offentlige og i den

sørger for at vi får skabt velstand i danmark det er ikke en straf

og en større tilskyndelse til at arbejde

ministeren stadig

det er sådan at vi jo lige før jul vedtog et lovforslag her i folketingssalen faktisk både med spørgerens partis stemmer og med mit eget partis stemmer

til foreninger hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og frihedsrettigheder jeg synes sådan set at vi skal være glade for

og ændret loven på den måde

mine ønsker i forhold til

sørge for det jeg sagde i citatet dengang nemlig at man ikke skal understøtte

de her foreninger og som jeg har forstået spørgerens politiske synspunkter i den offentlige debat så har spørgeren jo nogle lignende ønsker derfor

der er grund til at glæde sig over at vi har fundet sammen bredt i folketinget til at

lokaler og dermed skattekroner uden at der er en eneste heller ikke ministeren eller andre medlemmer af liberal

benyttelse af et offentligt lokale eller ej og hvorvidt det er inden for lovens rammer eller ej vil jeg helst ikke udtale mig om som indenrigsminister i dag

det være indenrigsministeriet og mig selv der i sidste ende kommer til at behandle sagen og dermed ville jeg gøre mig inhabil hvis jeg gjorde det

synes jeg at det er en god idé at man udstiller antidemokratiske

midler gå til at understøtte ekstremistiske

for almindelige mennesker ja selvfølgelig skal man det for kun på den måde sørger vi også for

at ens egen ungdomsorganisation gerne vil bruge offentlige

og antidemokratiske organisationer prøver at benytte vores skattekroner

så kan gribe ind over for det jeg ved jo at

har

her område tidligere senest har københavns kommune henvendt sig da spørgerens egen partiformand var justitsminister og fik et fladt svar hvis man kan sige det på den måde nemlig ingen form for hjælp

regering at der faktisk er

det antidemokratiske budskab

oprindelige spørgsmål om om almindelige menneskers skattekroner skal bruges på den her slags ting nej det skal de

inviteres mere yderliggående kræfter til diskussion for netop at sørge for at de kommer i spil således at

for alverden det afgørende for mig er at ekstremistiske kræfter

bruge danske skattekroner

til at fremme deres sag det mente jeg før

at kommunerne overholder reglerne og opererer

er der indlagt en række begrænsninger for hvordan offentlige midler kan gives som støtte uden at det forvrider konkurrencen og dermed påvirker private aktører negativt efter den gældende lovgivning har hverken jeg eller erhvervsministeren kompetence til at gå ind i den slags sager der er et almindeligt klagesystem der tager hånd om sådanne sager det vil sige statsforvaltningen og kommissionen som der også

i det konkrete tilfælde er blevet klaget til jeg har dog forstået at der i den konkrete sag er en kommune som med hjemmel i erhvervsfremmeloven der hører under erhvervsministerens ressort har lavet et udbud om udrulning af hurtigt bredbånd i dele af kommunen det er der som udgangspunkt ikke noget forkert i på baggrund af udbuddet indgik kommunen i to tusind og femten en aftale med et bredbåndsselskab

stå for denne udrulning jeg tager til efterretning at kommunen nu har tilkendegivet at den efter dialog med europa kommissionen og rådgivning fra et advokatfirma har fundet det påkrævet at ophæve aftalen jeg finder ikke anledning til at kommentere

langsigtet finder jeg det dog relevant at se på om der er behov for nærmere at afdække hvilken rolle det offentlige herunder kommunerne skal spille i forhold til udrulning af bredbånd

med det udspil på teleområdet som blev annonceret i regeringsgrundlaget

til bredbåndsinfrastrukturer i tyndt befolkede egne hvor teleselskaberne ikke kan se nogen forretning i at rulle bredbånd ud men resultatet er nu desværre blevet at den kommune som stod for at låne absolut

en eu retssag en opsigelse af kontrakten enorme udgifter til dyre advokater og ikke mindst store kommunale udgifter og en skuffet og frustreret befolkning alle otte og halvfems kommuner kan jo ikke være eksperter i eu lovgivning hvad er ministerens råd til kommunerne

hvis en kommune anvender offentlige midler til at lave udrulning i et område hvor der allerede er etableret bredbånd

om at foretage en sådan udrulning det understreger jo i hvert fald at det er helt afgørende at kommunerne

med afsæt i puljer hvor der indgår statslige penge som for eksempel lånepuljen til bredbåndsudrulning i tyndt befolkede områder energistyrelsen spiller jo en central rolle i arbejdet med udrulning af bredbånd kunne ministeren forestille sig at energistyrelsen fik en langt mere offensiv rolle i sammenhæng

at vi der også får en diskussion om hvad det så er for en rolle kommunerne i den sammenhæng skal spille og jeg synes jo at kommunerne har en naturlig rolle at spille enhver kommune er

optaget af at sikre at der er erhvervsudvikling i alle dele af kommunen forudsætningen for det

er at der er ordentlige bredbåndsforbindelser og

mobiltelefoni og det samme i forhold til bosætning

oplagt få en debat om hvad det så er for en konkret rolle

set også præcis derfor at venstreregeringen sammen med dansk folkeparti liberal alliance og

år aftalte en akutpakke mod overbelægning

i juni måned to tusind og seksten indgik en aftale om en handlingsplan for den ældre medicinske patient med akutpakken og handlingsplanen blev der samlet afsat en

milliard kroner i perioden to tusind og seksten til

tyve til at modvirke overbelægning og til at styrke indsatsen for de ældre medicinske patienter blandt andet ved at løfte kapaciteten på sygehusene og at sætte ind så færre ældre får behov for sygehusindlæggelser på grund af problemer som skulle og kan forebygges ved mindre indgribende indsatser

eller ude i plejesektoren så til situationen på holbæk sygehus som spørgeren henviser

jeg har bidt mærke i at vicedirektøren på holbæk sygehus har udtalt at overbelægningen på holbæk sygehus skyldes

en influenzaepidemi som i særlig grad har ramt området

holbæk sygehus

at det ikke sker en gang imellem det gør det og det skal man selvfølgelig også i sin planlægning kunne tage højde for

set også sikker på at ligegyldigt hvor meget vi så tager højde for det

vil der være situationer hvor et sygdomsbillede

håndtere ting anderledes og der er vi altså nødt til at holde fast i at det er regionen og den enkelte sygehusledelse som har ansvaret for sygehusdriften og også for at prioritere og organisere sådan at det

går ud over patienter eller personalet når vi står i en influenzaepidemi eller hvad det

men så skal vi også sørge for at kommunerne kan følge med og vi skal

undgå flytning af opgaver før de nye supersygehuse

nu engang tager den tid som pleje og behandling tager så jeg tænker at ministeren måske har lyst til at

undgå overbelægning stress

set også derfor at venstreregeringen sammen med dansk folkeparti konservative og

er der også en ekstra tilførsel af ressourcer til

vi fra regeringens side prioriterer ordentlig patientsikkerhed ordentlige forhold

det ændrer så ikke på at nogle af de lokale problemer skal håndteres lokalt vi skal understøtte det med godt patientflow som også ligger i akutpakken og en række andre initiativer

en oplevelse af at de tvinges til

lave umulige prioriteringer i forhold til alvorligt syge patienter oplever at få diagnoser på sygehusgange har vi lige hørt eller i venterum eller i opholdsstuer mens andre patienter er til stede det er uværdigt for patienterne og for de pårørende tænker jeg så igen kunne det være rimeligt at

ministeren forholder sig til effektiviseringskravet på to procent i sundhedssystemet

og vi prioriterer sundhedsvæsenet vi har også økonomisk prioriteret sundhedsvæsenet på et højere niveau end det den tidligere regering havde lagt op til med støtte fra spørgerens parti

for også på nogle af de her områder at tilføre ressourcer og det har regeringen gjort

men vi taler om en influenzaepidemi som

til de personer der reelt har behov for en sygehusbehandling og

med den aftale fra sidste år

også kigge på og sørge for at sygehusene

læger hvor langt hovedparten af allergipatienterne bliver udredt og behandlet

har peget på udfordringer på området og det skal vi tage seriøst

set også baggrunden for at den tidligere sundheds og ældreminister tilbage i foråret bad sundhedsstyrelsen om at se nærmere på allergiområdet altså lave et servicetjek af hele

allergiområdet så vi kunne blive skarpere på hvad der er op og ned i forhold til udfordringerne og hvad det egentlig er vi har behov for at styrke i forhold til indsatsen på allergiområdet sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort deres rapport og jeg

de har gennemgået den på høringen de konkluderer bla

at der ikke har været et tilstrækkeligt fokus på speciallægernes kompetencer inden for allergi

i allergologi

som kan sikre patienterne en bedre udredning og behandling og det forventer jeg i høj grad at regionerne og andre relevante aktører på området

så der er behov for at vi løfter området til gavn for de mange danskere der lider af allergi og det bliver også et område vi kommer til at

følge tæt på baggrund af det serviceeftersyn der er lavet så vi kan sikre at danskere med allergi

at få en udredning selv om vi faktisk her i folketinget var enige om

allergiområdet selvfølgelig også udredes inden for den måned

at der mangler specialer fordi man nedlagde allergologspecialet i to tusind og fire så jeg tænker hvem er det der

for at vi får uddannet nogle speciallæger

det her speciale som subspeciale eller eventuelt

i lægedækningsudvalget og der tænker jeg hvordan vil ministeren arbejde for det her hvem

der har ansvaret for uddannelse af speciallæger

står på en lidt bredere afdeling og har behov for egentlig at vide noget mere om allergi i forhold til at kunne sende patienterne det rigtige sted hen også i forhold til udredning og i forhold til behandling og det er jo en opgave som både skal løftes regionalt men selvfølgelig også skal følges op på i forhold til det arbejde vi har

følge op på at vi sådan set har speciallæger med de kompetencer der skal være inden for

allergiområdet men det er i sidste ende regionerne der jo også når vi taler de tværfaglige udredningsafdelinger og det

gentofte i odense i aarhus sundhedsstyrelsen anbefaler flere steder sørger for at man får samlet

behandlingskapacitet i forhold til de patienter der har behov for

at man mangler den her faglige stolthed ved at gå ind i et speciale det her med at kunne få en overlægestilling ved at gå efter noget bestemt er det noget man vil se på når

nordjylland så vi ligesom får gjort noget vi har jo et ansvar herinde

se specifikt inden for almen medicin men også inden for psykiatrien at der er nogle helt akutte problemer der også skal håndteres i forhold til at sikre en ordentlig speciallægedækning i landet der er det selvfølgelig op til også partierne at pege på hvis de mener der er andre speciallægefunktioner vi skal have et særligt øje for

det serviceeftersyn vi har fået i dag jeg der ligger nogle gode anbefalinger fra sundhedsstyrelsens side som jeg selvfølgelig kommer til arbejde videre med som minister jeg håber også på at partierne vil spille aktivt ind i forhold til at vi i fællesskab kan få løftet den opgave der ligger på allergiområdet

kan se at der er flere og flere danskere der har behov for at få behandling udredning og hjælp

nedsatte lægedækningsudvalget

tillade mig at minde ordføreren om at den socialdemokratisk ledede regering havde fire år til at sætte ind over for de lægedækningsudfordringer som vi

på det tidspunkt og mig bekendt blev der ikke igangsat et egentligt arbejde for at sikre en

udvikling i fire år kan det nogle gange forekomme paradoksalt at der så lige pludselig sker noget fordi der er blevet trykket på valgknapperne når vi har taget fat i forhold til

er en udfordring det har vi mange steder i landet ikke kun i en række af yderområderne men sådan set også i en række socialt belastede byområder lægedækningsudvalget kom jo som det også er spørgeren bekendt med deres rapport i forrige uge og deres atten konkrete forslag og også underforslag til hvordan vi kan sikre en bedre lægedækning i i danmark jeg synes det er atten velovervejede og gennemarbejdede forslag som samlet set kan være med til at sikre en

bedre lægedækning og netop forslaget om differentieret honorering i almen praksis er et af de forslag som vi også har taget positivt imod fra regeringens side jeg oplever ikke differentieret honorering som en straf af lægerne tværtimod oplever jeg det som en anerkendelse og en understøttelse af at der i nogle dele af landet er læger hvis patienter har mere behov for behandling end andre steder hvor patienternes behov for behandling er mindre det synes jeg

udmønte sig i en anden honorering men det er jo overenskomstspørgsmål men vi ønsker fra regeringens side at understøtte at man kan finde en ny

og derfor håber vi jo også på at folketingets partier i forbindelse med de politiske forhandlinger vi har i morgen vil være med til så at

kræver at vi politisk vil være med til at understøtte implementeringen

sammenstykket i forhold til tyngde og patientsammensætning så det er jeg rigtig glad for jeg vil også gerne sige til ministeren at jeg er

lægedækningsudvalgets atten anbefalinger og at vi tager hul på dem i morgen det har jeg allerede givet udtryk for i flere sammenhænge altså at ministeren blot kunne kalde uanset hvornår på døgnet og på ugen det måtte være fordi det er en meget meget

meget presserende opgave vi skal have løst her i forhold til at sikre en bedre dækning

almenpraktiserende læger men også speciallæger rundtomkring i danmark

jeg stiller det her spørgsmål i dag er jo i og for sig også blot for at være helt sikker på at vi går ind til forhandlingerne nu her med det udgangspunkt som ministeren tidligere har givet udtryk for

rigtig god idé men men ministeren vil nok også have en forståelse for at jeg rejser spørgsmålet fordi udmeldingen fra den tidligere

var så markant en udmelding på det tidspunkt så jeg havde såmænd blot et behov for at få bekræftet

var en anden end den venstre tidligere havde givet

formuleret et spørgsmål men jeg har fået det svar jeg gerne

at jeg ikke opfatter differentieret honorering som en straf så er det jo fordi man kan sige at det system vi har i dag reelt set er med til at straffe nogle læger som tager sig godt af nogle patienter der bare har et større behandlingsbehov end andre

at man så i overenskomstforhandlingerne kan få moderniseret hele honoreringssystemet

atten forslag der bliver behandlet samlet i hele ordførerkredsen synes vi også er rigtig rigtig fint det er jo eksperterne vi har haft til at kigge på det

det er en vanskelig håndterbar situation til gengæld er der rigtig mange danskere ikke blot ude i provinsen hvor jeg selv bor men også i boligområder i de store byer som er belastet af at eksempelvis de praktiserende lægers stillinger står ledige

ikke den dækning og den kvalitet som vi

skal falde ud eller hvad regionerne skal aftale indbyrdes

det sender et stærkt signal hvis vi her fra folketingets side

være med til at løfte vores del af ansvaret i forhold til at sikre en bedre lægedækning i hele landet

bivirkninger og lægemiddelstyrelsen fraråder derfor enhver brug af produktet ser man på skats tal tal for beslaglæggelse af produktet er der intet der tyder på at importen har været stigende

er dog alene tale om stikprøvekontroller og det kan således være svært at vurdere det reelle omfang generelt er det vanskeligt at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlig medicin det skyldes

anvendelsen ofte foregår i det skjulte og at brugerne af samme grund sjældent indberetter de bivirkninger de så har da produktet som sagt ikke er et godkendt lægemiddel er det ikke er omfattet af de almindelige regler om indberetning af bivirkninger og derfor får vi ikke kendskab til produkterne ad den vej lægemiddelstyrelsen har dog modtaget to indberetninger om formodede bivirkninger ved produkterne lægemiddelstyrelsen

i danmark men styrelsen ser med stor alvor på forbruget og samarbejder tæt med blandt andet skat og med politiet for at mindske udbredelsen lægemiddelstyrelsen har også flere gange på sin hjemmeside og i fagblade og på sociale medier

i hvilket omfang det er relevant at advare mod specifikke ulovlige lægemidler en anden side af brugen af de ulovlige

jo det her med hvorfor

de unges syn på sig selv

og det synes jeg sådan set også er vigtigt at vi har fokus på altså at vi ikke kun har fokus på hvor meget

er nogle der føler sig fristet til at bruge et ikkegodkendt

for et selvbillede hvad er det for nogle ting der kan være årsag til at unge piger og unge mænd tager produktet i brug det synes jeg

skal vi hele tiden følge op på det vi skal også være bevidste om at det ikke sådan lige er til at kortlægge men vi skal også politisk og det har jeg i hvert fald som minister have et fokus på hvad det er der får folk til at bruge et ulovligt

enig med ministeren i at når det ikke er lovlige produkter

jo en reel sundhedsudfordring

at den sundhedsskadelige effekt ved brugen af det her er meget alvorlig man taler om depression

svimmelhed øre og øjensmerter hovedpine modermærkeforandringer så det er

vi taler om her derfor spørger jeg også ministeren

har ministeren tænkt sig at gøre noget andet og mere i forhold til en kortlægning

at der kommer store mængder ind

bliver brugt og udløser de her

når jeg siger at det er vigtigt at vi ikke kun har fokus på at kortlægge hvor meget der kommer ind eller kontrollere den

dr3s program men vi

sig selv og derfor er det mindst lige så vigtigt at vi fokuserer på

med nogle af de kropsidealer og billeder som leder unge til at bruge ulovlige produkter som kan have meget store sundhedsmæssige konsekvenser for

derfor er det ikke kun et spørgsmål om at følge produkterne og få dem beslaglagt det er også

om at arbejde med de unges selvbillede og mistrivsel

ikke noget der bliver særlig italesat og prioriteret det er sådan socialdemokratiets overordnede holdning til det men kan ministeren give mig et lidt mere konkret svar på hvad ministeren ønsker at gøre eller agter at gøre lige nøjagtig at forfølge omfanget

nu trekløverregeringen et stort fokus på forebyggelse

stede på nogle af de platforme hvor de unge er på de sociale medier for

er nogle rigtig vigtige sager og derfor benytter jeg

helt generelt at forsinkelser i it projekter er meget ærgerlige

opstår en situation hvor en it leverandør også tjener penge på ikke at levere det aftalte system så mener jeg selvfølgelig at det er

urimeligt men som jeg også har redegjort for i finansudvalget

jeg ikke tilstrækkeligt grundlag for at kunne udtale mig om hvorvidt det også er tilfældet i lige præcis den her konkrete sag der jo er baseret på kontrakter indgået mellem henholdsvis

af gode grunde ikke kender detaljerne

samtidig synes jeg det er centralt at bemærke at udbuddene af it systemerne jo er sket som led i det monopolbrud som kommunerne har indledt efter salget af kmd kommunernes mål med monopolbruddet er

skabe konkurrence og opnå besparelser og i det hele taget åbne markedet for flere leverandører på området

jo i mange år har haft monopol på

kommuner den del ser jeg som en helt nødvendig proces

som kommunerne har igangsat

vil skabe bedre konkurrence og dermed også bedre produkter og priser til gavn for kommunerne

forsinker leveringen af de øvrige systemer men på sigt vil nye it løsninger altså også medføre besparelser ude i

er det sådan at der i en kontrakt bliver fastsat bestemmelser som regulerer hvad der skal ske i tilfælde af

opstår forsinkelse eller misligholdelse af kontrakten den kan eksempelvis være bestemmelser omkring bod

også være grundlag for at søge erstatning efter dansk rets almindelige regler jeg har tillid til at kombit og

og træffer de beslutninger som er hensigtsmæssige i forhold til at håndtere

huske at det er det system der skal til for at de øvrige nye systemer kan sættes i værk og virke således at kommunerne kan spare penge der er i alt syv andre systemer som står i kø

systemer der skal effektivisere arbejdet med blandt andet kontanthjælp barselsdagpenge pension familieydelse boligydelse sygedagpenge og sagsoverblik det er alt sammen områder der kommer danskerne ved og jeg vil rigtig gerne høre hvad ministeren mener vi kan lære af

universitet har forleden i ekstra bladet udtalt sig om at kmd har haft meget store incitamenter til

underforstået at kmd kunne tjene på at forsinke afleveringen af et nyt system martin damm fra kl har ligeledes udtalt sig i meget skarpe vendinger og truet med at udelukke kmd fra kommende opgaver fordi kommunerne føler sig snydt

kontrakter og dem har jeg altså af gode grunde ikke det nærmere

misligholdt men det betyder i sidste ende

hvis der foreligger misligholdelse

erstatning efter dansk rets almindelige regler jeg har tillid til at kombit og for så vidt angår også

se i bakspejlet men jeg vil nu alligevel gerne spørge ministeren om ministeren mener at

hun kunne have grebet ind noget før for ligesom at få det her på plads altså have set om det kunne ske

understreget når det så er sagt skal vi selvfølgelig lære af fortiden for at handle klogere i fremtiden

undgå og forhindre forsinkelse og lignende sager det er en del af det centrale arbejde

på forbedring og udvikling af projektstyringsværktøjer standardkontrakter og kompetenceudvikling for at forbedre ministeriernes viden om digitalisering og projektledelse når det så er sagt understreger kasseeftersynet som vi lige har offentliggjort fra regeringens side jo meget tydeligt at der er behov for at gøre mere og det er derfor jeg også netop har præsenteret og lanceret at vi nu går i gang med at udarbejde en egentlig statslig

strategi for it styring

blandt andet kan styrke indsatsen med alle de statslige it projekter og

skal have den neutrale nummerplade eller en eu nummerplade eu nummerpladen er jo og

jeg forstår spørgsmålet sådan at valgmuligheden ønskes ændret

skal kunne vælge mellem en dannebrogsnummerplade og

en eu nummerplade og at man således ikke

neutral nummerplade hvis

jo anføres at det i højere grad end i dag får karakter

en politisk meningstilkendegivelse

jeg er ellers normalt glad for politiske tilkendegivelser

synes altså ikke det hører det hører hjemme på på nummerpladen

jo også meget specifikke regler for nogle bilister

hverken at vise dannebrogsflag eller eu flag på deres nummerplade og den mulighed vil jo bortfalde hvis man ikke længere kan vælge en neutral nummerplade derfor synes jeg ikke som skatteminister at

så slipper for at sætte et dk mærke på når man skal køre i udlandet det er en

eu debatteres meget i danmark og der er mange danskere der

tilhængere direkte modstandere eller i hvert fald

for et politisk projekt hvis man har en

fra at have en nationalitetsbetegnelse på sin nummerplade og dermed skal man have et klistermærke på derfor kunne det være praktisk at man bare kunne nummerplade med et dannebrogsflag

politisk neutralt det er

det kan man så være stolt af at vise frem eller man kan bare vise det frem som en tilkendegivelse af at man er fra danmark sådan

det tror jeg at de fleste i de lande synes er en praktisk foranstaltning så hvorfor er det

om en meningstilkendegivelse det kan godt være at

det er der ikke noget politik i men jeg tror at nogle vil opfatte det sådan og at nogle

den ordning vi har i dag fungerer udmærket

udgør en reklame for et politisk projekt jeg ikke bakker op om jeg kunne

heller ikke at ministeren havde lyst til at køre rundt med og på samme måde har jeg det altså

også gerne have den fordel der er ved en nummerplade med et nationalitetsmærke

på min bil når jeg kører til udlandet så kan ministeren ikke bare forholde sig pragmatisk til det her og give danskerne den mulighed bare at have et flag

eu kører ud over landenes befolkninger hvor man vil have nummerplader med eu flag på

i eu landene så det er alle de symboler der hører en nationalstat til

bevæget sig ud i ved at indføre eu nummerpladerne og det er også en politiseren ikke at

eu symboler skal skubbes foran nationalstaternes symboler flag og andet

opfatter ikke eu nummerpladen som et eller andet stort forkromet identitetsskabende projekt for eu

i konflikt med vores europæiske fællesskab derfor tror jeg altså at det vil politisere tingene selv om

spørgeren jo er i sin gode ret til at ønske

og det er helt uacceptabelt at personer og virksomheder kan gemme formuer i skattely og undgå at betale den skat

i forhold til indsatsen og derfor kommer jeg ikke herned i folketingssalen i dag med en stor pose penge til at

forøge indsatsen mod skattely men der er en bevilling

altså rigtig mange penge som man mister hvert eneste år

et milliardbeløb som vi hvert år går glip af og som jo kunne have været brugt til at

få dæmmet op for brugen af skattely og at få dem til at opgive den politik de har og det gør man internationalt

tage stilling til senere når vi jo faktisk har haft en omgang

var det her jo et emne vi bragte på bane men hvor vi

ikke at det var unaturligt når man var i gang med at diskutere en større milliardbevilling til at få genrejst

for at der var en fortsat bevilling til den her indsats slet ikke når man tager højde for at

at få flere informationsudvekslingsaftaler på plads

tilsender danmark informationer der kan bruges til at rejse et større antal skattesager herhjemme

betale en findeløn til informanter der lå inde med informationer som ellers

forfølge de her sager så man har altså et stort problem

information så man kan komme efter sagerne men regeringen har afvist at forlænge de her projekter hvorfor egentlig

det handler også om årene frem til to tusind og tyve

den samme årrække vi taler om

er vi uenige men

skulle tages fra andre områder i skat hvis der er øgede opgaver på

refererer ministeren jo bare til det åbenlyse at der kommer nye finanslove

i næste års forslag til finanslov har man tænkt sig at

jeg heller ikke stå og love det her men jeg har lovet jo folketingets partier en drøftelse af hvad vi gør i forhold til skattely skattelovrådet er blevet bedt om

se på det og derfor får vi en politisk drøftelse en forhandling om man vil af

kan komme nærmere det her spørgsmål men nej jeg har ikke en pose penge med her i spørgetiden i

så er

et princip anvendt af skiftende regeringer som jeg ikke ser anledning til at fravige for beskyttelse af vestkysten gennemføres fem årige fællesaftaler mellem staten og berørte kommuner jeg mener at princippet om at grundejeren har ansvaret for at kystbeskytte sin ejendom er sundt og rigtigt i et land hvor den private ejendomsret gælder kombineret med kommunernes mulighed for at bidrage økonomisk til lokale helhedsløsninger det af erhvervs og vækstministeren udpegede stormråd afgør hvorvidt et område er stormflodsramt ud fra de i stormflodslovens opstillede kriterier herunder definitionen på stormflod stormflodsordningen er først og fremmest en katastrofeordning som er etableret for at stille lodsejerne ens i forhold til normale forsikringsvilkår

at den diskussion drejer sig om om lodsejerne

jo derfor jeg gerne vil spørge ministeren

om ikke også staten har et ansvar og måske endda skulle påtage sig et større ansvar

sandfodre fra nymindegab og

nord op til limfjorden det er der staten gør hovedparten af sin indsats resten er

den er vel begrundet historisk men behøver der være den forskel i fremtiden

alle lodsejere ens i landet og hvilke initiativer vil ministeren tage hvis han kan se fornuften i at der er de tre parter

lodsejerne kommunerne og staten

for at finde fælles løsninger på det her område således at vi kan sikre

en god idé at man så ændrede den model og pludselig nu i opposition skal alting ændres pludselig skal der laves en stormfond og hvad ved jeg som ordførerens kollega

christian rabjerg madsen har været ude med og nu skal staten finansiere alt muligt der er et grundlæggende princip nemlig at lodsejeren betaler

den daværende sr regering som herre bjarne laustsen var en del af fremlagde i en kystanalyse

der skulle gøres gældende så det med at der pludselig er det her skifte fordi man er kommet

om at det var en socialdemokratisk miljøminister

man vil fortælle folk når man rejser rundt i landet

ministeren kan jo opføre sig over for mig som han vil men jeg tror at de folk som han kommer til at møde ude i landet uanset om det er anholt eller det er

lyttende og tænksom

der er løbet meget vand i åen siden da nu sidder vi altså med en ny minister og på baggrund af en kystanalyse uanset hvad der er sagt

er påvirkningen i det åbne land derfor tror jeg

forventer et andet svar end at

laustsens parti eller socialdemokratiet

vil det jo kunne gå ud over ting der har været hellige køer i herre bjarne laustsens parti det bliver meget meget spændende at se ikke mindst for eksempel i relation til den socialdemokratiske borgmester i roskilde hvor der er et stort projekt

har ligget for lang tid i det her system og som grundet den lovgivning vi har har en masse uhensigtsmæssigheder i sig men jeg håber

er herre bjarne laustsens parti spørgeren repræsenterer i dag

bruge de rette metoder så vi ikke eksporterer et problem til naboen eller nabokommunerne det skal være økonomisk optimeret og så skal det være optimale helhedsløsninger og så skal det også i stigende grad være hård kystsikring og i visse tilfælde

at transportere problemer ikke mindst

vores erosionskyster som bekendt

er kystbeskyttelsesloven som jeg også sagde til spørgeren i sidste omgang netop blevet ændret for at smidiggøre processen

i kystbeskyttelsessager så vi får

masse ting der bliver ændret fordi vi netop ikke har et ønske om at

at bruge mere hård kystsikring men naturligvis suppleret med sandfodring der hvor det er nødvendigt

en ganske kort tidsfrist fremlægge for folketinget hvad

alle de steder hvor kystdirektoratet har sagt nej til kystsikring af forskellige årsager

områderne fra kystanalysen hvor man har sagt at hjørring kommune og

større helhedsprojekter selv om vi egentlig synes det er et kommunalt ansvar men da kommunerne har efterspurgt at vi

det gør vi naturligvis så er der det forhold at kystbeskyttelsessager

i kystdirektoratet men hos lodsejeren derfor

sammen med ministeren og så videre jeg tror at den

ministeren siger er vigtig har vi manglet

da fint nok at sidde og koordinere nogle ting men men det er så også det eneste tilsagn ministeren kommer med jeg tror der er rigtig mange der forventer at staten vil spille en større og mere aktiv rolle der kommer spørgsmål herefter

sidde og sige ja eller nej

en klink ikke en bøjet fem og tyve øre mere fra den regering fra statens side

til nogle af de projekter man er nødt til at sætte i værk

jeg ville også gerne at man kunne diskutere de forskellige projekter der nu ligger

der skal bringes i anvendelse noget må ske

regeringen er i den grad optaget af at vores landdistrikter og vores øsamfund har gode forhold som understøtter en udvikling men også den beboelse der skal være der hele året rundt derfor er der også allerede givet et statsligt tilskud på seks million kroner til det godkendte kystbeskyttelsesprojekt der skal bidrage til at sikre at der findes en holdbar løsning på anholt kystdirektoratet har løbende været i dialog med norddjurs kommune om den bedste løsning på udfordringerne senest har kystdirektoratet ved et møde her den treogtyvende januar to tusind og sytten præsenteret en mulig tilpasning af det oprindelige kystbeskyttelsesprojekt hvor anlægsudgifterne reduceres væsentligt og anslås til cirka otte million kroner der ligger således nu et forslag til en omkostningseffektiv løsning til gavn for hele anholt hvor det statslige tilskud vil kunne dække størsteparten af anlægsudgifterne

nok ikke øen så godt som jeg gør da jeg bor i området og har været der flere gange og

jo klart når den hovedvej der går mellem havn og by

ved at forsvinde i havet når der er dele af øens campingplads

er sådan at hvis de ikke har havnen kan de ikke rigtig få

er bare nødt til at sige at jeg hører ministeren

været bedre men men jeg hører også ministeren anerkende at vi er nødt til at stå sammen om det her og her og at

er hele forudsætningen for at man både kan få levnedsmidler

derfor har vi selvfølgelig også været optaget af den her problemstilling derfor glæder det mig at kystdirektoratet

den treogtyvende januar hvor man har drøftet en løsning og så afventer jeg naturligvis

vi har også en kommune der har en interesse i hvordan det her

det tilpassede projekt fra kystdirektoratet reduceres anlægsudgifterne væsentligt uden at det påvirker beskyttelsen men det jeg også bare ved er at det her tilpassede projekt indebærer en fjernelse af de tre høfder der

skal bryde de her bølger og dermed reducere angrebet på den udsatte strand og ud fra det jeg sådan kan se hvis de høfder ikke er der længere og de dermed ikke kan bryde bølgerne

så et projekt der rent faktisk stadig væk kan

nok når det projekt man har

skulle være det rigtige projektfinansiering på femten

jo så betyder at driftsudgifterne bliver endnu højere

som jeg så udfordrer ministeren på i det sidste spørgsmål

kystsikring hvorvidt man kan anvende sand

fra havnen hvorvidt man kan anvende sandfodring fra sand man pumper op ude i

der skal ske en sandfodring for at man ikke får den ødelæggelse af kyststrækninger som så faktisk ødelægger det ind under den hårde kystsikring

foranstaltning som simpelt hen er blevet eroderet ind under

for at få den store løsning med færre driftsomkostninger på sigt så kan kommunen jo til enhver tid det tillader loven jo gå ind og finansiere projektet til den store løsning hvis kommunen mener at man så sparer driftsudgifter i det lange løb det kan jo godt være et forhold som er nødvendigt at overveje selv om jeg godt det er anlægsudgifter versus driftsudgifter

end under den tidligere sr regering

derfor ikke enig med spørgeren i at der kommer færre midler til folkeskolen som følge af regeringens økonomiske politik folkeskolen er også et kommunalt ansvar og det er derfor de enkelte kommuner der skal sørge for at implementere

folkeskolen og i øvrigt realisere de intentioner vi har med vores folkeskole en forudsætning for at det skal lykkes er at forældrene er engagerede i deres børns skolegang og deltager aktivt i de aktiviteter der sker på skolen og i det indhold og den undervisning der foregår for at folkeskolen kan få

decentrale beslutninger og en betydelig grad af åbenhed så forældrene oplever imødekommenhed over for deres ønsker og deres bekymringer det gælder både fra skolens side og fra den kommunale forvaltnings side det handler blandt andet om at tydeliggøre baggrunden for de beslutninger der træffes på de enkelte folkeskoler og det grundlag for skolernes virke der besluttes af kommunalbestyrelsen og da kommunernes bevillingstildeling til skolerne selvfølgelig er en helt central del af dette grundlag er det vigtigt at disse oplysninger er tilgængelige for forældrene fra centralt hold kan vi bidrage ved for eksempel at medvirke til at offentliggøre relevante data der gør det muligt at sammenligne skolernes vilkår tværs af landet kommunerne må naturligvis løbende sørge for at det kommunale skolevæsen fastlægges i overensstemmelse med lokale ønsker

er tydelig information og kommunikation om det faktiske indhold af de ændringer der overvejes og besluttes og om baggrunden herfor det er netop ved åbenhed gennemsigtighed og medindflydelse at vi sikrer os at forældrene kan bevare tilliden og tage ejerskab til den lokale folkeskole og det er på den måde vi sikrer os at skolen bliver

en

idet man skal have økonomien helt ud i klasserne jeg vil gerne spørge ministeren hvad fører det helt konkret til hvad skal det til for og hvad er ministerens budskab med

gennemgå alle de ting som spørgeren

når vi kommunikerer til dem om valg af ungdomsuddannelse det er i det lys mine udtalelser skal ses fra politikeres og beslutningstageres side skal vi sætte os i de unges sted der er brug for at vi har fokus på hvad de unge vil frem for kun at fokusere på uddannelse for statens skyld de unge skal vide at erhvervsuddannelserne er en fremragende start på arbejdslivet og åbner døre til spændende job god løn gode muligheder for at videreuddanne sig og muligheder for at blive iværksætter der er brug for det nye perspektiv både i italesættelsen af erhvervsuddannelserne men også i politikken de nye fordelsuddannelser med trepartsaftalen er et godt uddannelsespolitisk eksempel på at vi viser de unge hvilke uddannelser der giver særlig gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed og et efterfølgende job jeg vil også have meget fokus på hvordan vi udfordrer de unges uddannelsesvalg og viser dem forskellige uddannelsesmuligheder og efterfølgende arbejdsmarkedsmuligheder allerede i grundskolen

som jeg tidligere har udtalt søge tilslutning til at udvide uddannelsesparathedsvurderingen i ottende klasse til også at indeholde en praksisfaglig vurdering med folkeskolereformen og trepartsaftalen har vi allerede

fokus på udskolingsinitiativer der skal fremme grundskoleelevernes viden

og erhvervslivet ved blandt andet den åbne skole retorikken

jeg vil sammen med interessenter og erhvervsskolesektoren se på mulighederne for at forny denne fortælling ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse er ligeledes blevet bedt om at komme med uddannelsespolitiske målsætninger i deres anbefalinger og jeg ser frem til at modtage disse de forventes offentliggjort

at tænke nyt prøver at tænke ud af

sikre både den kunstneriske kvalitet og ikke mindst betjeningen af publikum min tilgang til kulturpolitikken er i det hele taget ikke at tænke fra institutionerne og ud men at tænke fra borgernes perspektiv og ind imod institutionerne herunder vores orkestre der var jo da jeg tiltrådte som

en fire årig aftale om landsdelsorkestrenes økonomiske vilkår

og dermed også få inddraget for eksempel dr symfoniorkestret og det kongelige kapel

og kigge på orkestersituationen i sin helhed

at gøre med hvis man skulle prøve at kigge på området samlet set ud fra et borgersynspunkt

og vi blev enige om at

i et bredere perspektiv

let adgang til symfonisk klassisk musik og det arbejde er jeg i gang med at kigge på nu

talt med lederne af landsdelsorkestrene

ting og vi er enige om at tage en dialog

hvordan vi kommer videre med inddragelse også af de øvrige symfoniske orkestre og jeg forventer at jeg senest hen omkring sommerferien kan komme med et bud på hvordan vi kan få løftet

kvaliteten inden for den økonomiske ramme der samlet set er til rådighed

tilgang som jeg tror herre orla hav har at vi skal sikre de her ting så godt som

og det er helt afgørende at vi også fra statens side og fra kulturministerens side er helt bevidste om

at give de unge nogle oplevelser

med den symfoniske musik men også at give dem en mulighed mulighed for

at vi i forhold til rigtig mange aldersgrupper har nogle gode tilbud på hylderne i hele området så derfor er jeg jo godt tilfreds med at ministeren siger at vi prøver at give kort på ny og ser på om det kan gøres med større respekt

man har af muligheder

sige at vi skal have et samlet land som har gode kulturudbud

det er en vigtig del af det at

fælles oplevelse af at vi har en stor og stærk kultur som vi kan være stolte af som har skabt gode resultater og som i øvrigt er mangfoldig

jeg så taget fat i ét hjørne her fordi jeg ved der er en diskussion om den symfoniske musik men der er jo

mange andre hjørner af det så jeg er godt tilfreds med at ministeren kører på og vil så spørge

til landsdelsorkestrene i stedet for at sige at nu laver vi en ny fire årig aftale var at sige at vi laver

at det bliver inden for den samlede økonomiske ramme vi har til det her

jeg kan desværre ikke komme med flere penge men jeg tror på at vi kan gøre det på en måde så vi sikrer bedre kvalitet inden for den samme økonomiske ramme og sikrer alle borgere i danmarks adgang til de her ting

det der er intentionen i det og jeg kan kun give håndslag på at jeg selvfølgelig vil være i tæt dialog

som måtte have noget at bidrage med i den

er fastlåste af historiske grunde så jeg tror

gøre noget som løfter os videre i stedet for at vi bare hele tiden kratter en lille smule i overfladen og i virkeligheden bare gør at alle bliver lidt mere utilfredse og at borgerne ikke får det som vi egentlig ønsker

byer hvor der er problemer med at leve op til kravene

her er så endnu en flanke der så at sige er åbnet mod lovlydige danske og for så vidt også europæiske chauffører dog på en lidt anden måde end jeg havde forestillet mig jeg må sige at jeg

hvad der skal gøres der er en løsning som er besværlig

vedtaget at man skal leve op til de her krav men vi har haft svært ved at kontrollere om man faktisk lever op til dem og vi har dermed svært ved at sanktionere når man ikke lever op til kravene det er derfor er derfor jeg beder færdselsstyrelsen

nogle muligheder som vi ikke lige har blik for øjeblikket for det vi ved lige for øjeblikket

virkelighedstest hvor man faktisk kan køre bilen et stykke vej for så at teste på den og det er meget vanskeligt når man lige hiver en bil ind at

jeg kan kun opfordre til at man måske samarbejder med tyske myndigheder eller med andre myndigheder i europa i øvrigt som måske har samme erfaringer

den her type snyd der er jo trods alt ikke nogen grund til at vi

og det vil således være forbrugerombudsmanden der skal tage stilling til dette spørgsmål jeg mener det vil være forkert af mig hvis jeg begiver mig ud i gisninger om hvilken holdning forbrugerombudsmanden vil have til dette spørgsmål

uber nu flere gange er blevet dømt som ulovlig taxakørsel fordi uberkørsel ikke lever op til de regler

i den gældende lov om erhvervsmæssig personbefordring

dukker der så en reklame

jeg i hvert fald noget lang i ansigtet over vil jeg gerne sige eftersom

os på christiansborg det er transportministeriet der har ansvaret for de gældende regler på taxaområdet nu har vi så domstolenes ord for ord for at det er ulovligt

derfor kunne jeg godt tænke mig at høre transportministeren om han

debat i folketingssalen den her spørgsmål svar omgang

forbrugerombudsmanden måske gribe ind på det her område

man fra transportministeriets side selv kan kontrollere

en skriftlig henvendelse til forbrugerombudsmanden for at gøre opmærksom på at der også i biografer og andre steder findes reklamer for en taxatjeneste som faktisk er dømt ulovlig og så beder forbrugerombudsmanden om en kommentar på

der er jo noget problematisk og noget uetisk i at vi samtidig med at vi har domstolenes ord for

opildner unge mennesker til at bruge det

diktere hvad forbrugerombudsmanden skal men bare komme med en venlig forespørgsel sådan

forbrugerombudsmanden bliver opmærksom på den her problemstilling

mange der ikke rigtig har tænkt over det her fordi vi måske ikke går så meget i biografen eller

personkreds medmindre der er tale om udlejningsvanskeligheder kommunalbestyrelsen har som udgangspunkt anvisningsretten til almene ældreboliger kommunen kan inden for personkredsen af ældre og personer med handicap selv afgøre hvilke personer der skal anvises til boligerne personerne skal dog altid have et særligt behov for at bo i en sådan bolig der skal altid foretages en konkret vurdering ud fra lokale forhold og behov behovsvurderingen skal omfatte

den enkelte persons både sociale fysiske psykiske og økonomiske forhold hvis kommunen har vurderet at en boligsøgende er en del af den berettigede personkreds kommer den pågældende på ventelisten medmindre der allerede findes ledige ældreboliger ledige ældreboliger skal først anvises til de personer som har det største behov for den pågældende bolig og derefter til de personer som i længst tid har stået på ventelisten i modsætning til ventelisten til almene familieboliger er det således ikke nødvendigvis den boligsøgende der har den højeste anciennitet der får anvist den ledige ældrebolig men altså dem som kommunen

medmindre man har en person som opfylder kriterierne og som har et særligt påtrængende behov så det er spørgsmålet om de flygtninge

første er berettiget inden for den personkreds som ældreboligen er tiltænkt

har et særligt påtrængende behov som retfærdiggør at de springer over ventelisten der kan også være en

dansk ældre der kan få sådan et tilbud om

springe ventelisten over hvis vedkommende har et særligt behov og det kan så

være en flygtning der opfylder kriterierne for at stå på ventelisten som har et særligt påtrængende behov jeg kan ikke vurdere om kommunen der har ment at de forhold var gældende

lyder det som om det ikke var lovligt men

hvor mange billige boliger der var tomme og klar til indflytning i landets regioner og kommuner af mit svar fremgår det at der i københavns kommune i løbet af to tusind og femten blev fraflyttet ni tusind ni hundrede og tre og halvtreds almene familieboliger og private udlejningsboliger til en husleje på under seks tusind kroner i glostrup kommune var det tilfældet for fire hundrede og seks og halvfjerds boliger hertil kommer at kommunerne har mulighed for at anvise op til hver fjerde ledige almene bolig til boligsøgende med et boligsocialt behov

bestræber sig på at finde en billig bolig til dem i hele landet blev der i to tusind og femten udlejet fem tusind og seks og tyve boliger til en husleje på under seks tusind kroner via kommunal anvisning svarende til at kommunal anvisning blev anvendt i knap et ud af otte tilfælde og som bekendt har kommunerne jo mulighed for at anvise en fjerdedel af boligerne så jeg mener at jeg med rette kan hævde at kommunerne har adgang til ledige og billige almene familieboliger som de kan anvise boligsøgende med et boligsocialt behov og

sammenholder det med at fem og halvfjerds procent af lejeboligerne i glostrup kommune er almene og så tager fem og tyve procent af de almene boliger

tal på omkring halvfjerds boliger hvis man tager ministerens

svaret til finn sørensen

måske være hundrede boliger eller halvfems boliger som der er tale om mener ministeren at et sted mellem halvfjerds og halvfems boliger som er til rådighed

og hvis det er sådan hvorfor mener ministeren så at glostrup kommune har opfordret folk til direkte at flytte ud af kommunen når de ikke kunne finde en lejlighed der

glostrup kommune hvert år har anvisningsret til

men hvis vi skal vide noget om det her skal glostrup kommune jo sige jamen vi har hvert år to hundrede mennesker som kommer til os på grund af kontanthjælpsloftet og efterspørger

og derfor kan vi ikke klare os med de ifølge

dybvads hovedregning hundrede vi har til rådighed men de tal har vi jo desværre ikke vi ved bare at der er et stort antal almene boliger som kommunen har anvisningsret til og at en stor del af dem også

de ikke har de her boliger kan jo være mangeartede

være at den politiske ledelse i glostrup er imod kontanthjælpsloftet fordi den politiske ledelse i glostrup mig bekendt er

og socialdemokratiet er imod kontanthjælpsloftet så det kan være at man i glostrup

i samtlige de år der er udarbejdet en ghettoliste til sammenligning var der i to tusind og fjorten opført en og tredive ghettoområder på listen så det er ikke så dårligt at vi holder niveauet på fem og tyve ghettoområder det viser at den indsats der ydes af boligorganisationerne af kommunerne og af politiet fortsat bærer frugt det synes jeg er tilfredsstillende men vi skal selvfølgelig fortsætte indsatsen der er jo som spørgeren siger trods alt ikke sket et fald i antallet af ghettoområder og fem og tyve boligområder med alvorlige udfordringer er stadig væk for mange derfor vil jeg også opfordre kommuner og boligorganisationer til sammen at bruge de efterhånden mange redskaber som de har til rådighed til at iværksætte en positiv udvikling i de udsatte udsatte boligområder der er midler i landsbyggefonden inden for rammerne af den gældende boligaftale

til sociale indsatser infrastrukturforbedringer og renoveringer der er statslige puljemidler til en styrket koordinering i udsatte boligområder uddannelse og beskæftigelsesindsatser samt et vedvarende fokus på at bekæmpe

færre udsatte boligområder at der ikke bliver færre men som ministeren

man laver og de ekstra midler der er

være at antallet falder ud fra de fem

at der ville komme en ny plan for hvad man

ministeren om hvad er status for det vil der komme en eller anden samlet pakke eller et udspil

kom der som bekendt et meget stort antal asylansøgere til

omfang også fået asyl i danmark i to tusind og seksten og er blevet placeret

fra at være ikkeudsatte boliger

til udsatte boligområder kunne det være en forklaring men jeg må ærligt

er det ikke sådan at regeringen stopper nu og her det er rigtigt at der er en boligaftale fra to tusind og fjorten som handler om at man også skal mindske antallet af udsatte boligområder regeringen har sat et arbejde i gang med at undersøge i landsbyggefonden

hvilke midler man derfra kan bruge til en ny boligaftale denne boligaftale vil også kunne indeholde elementer

spørgsmålet

demens skal behandles med respekt og værdighed og det er klart

barsler regeringen med yderligere tiltag i forhold til tvangsbehandling

af varigt inhabile som demente jo er

at høre hvor regeringen er på vej hen i det her spor det er rigtigt at de

særlige

mulighed men når ministeren nu er inde på at man selvfølgelig skal tage udgangspunkt i den enkelte

om pleje af demente kan ministeren så ikke godt se den udfordring der

for en som måske er lidt diffus og som har det med

er det selvfølgelig et hensigtsmæssigt tiltag

naboen på gangen

set bare gerne vil ud og have

men stadig væk er for diffus til at regne den her særlige døråbner ud så rammer

skævt et tiltag som

er tiltænkt den ene rammer den anden og begrænser en anden persons frihed og så tager vi jo ikke længere hensyn til den enkelte det vil jeg gerne bede ministeren om

at tiltag som skal hjælpe en har negative konsekvenser

understøtte medarbejderne som derfor kan drage omsorg for beboere med demens altså det er vigtigt for mig at understrege at vi jo ikke bare kan låse beboere med demens inde en en beboer med demens kan jo også være dørsøgende fordi

plejen og omsorgen så den enkelte beboer

når man nu er i gang med at indføre mere tvang over for varigt inhabile

man jo godt få den tanke at regeringens linje i den her sag også er at man laver det her serviceeftersyn for at se hvor man kan putte mere tvang og mere fast pleje ind i ældreplejen så vil ministeren måske løfte sløret for hvad hensigten med det her serviceeftersyn er

for tvang eller om det er

indføre flere muligheder for tvang er ret afgørende for hvilken ældrepleje vi får ud på den anden side af

især fordi vi ved at der er plejepersonale derude som føler at de virkelig er i klemme og ikke ved hvad de skal gøre

kompetenceløft det tror jeg også vil hjælpe på det

nogle velfærdsteknologier kan for eksempel skabe øget tryghed omkring mennesker med demens og samtidig føles mindre indgribende

de nye nationale retningslinjer

mere end de tilladte syv og firs timer om måneden i februar to tusind og seksten havde vi her i folketinget en forespørgselsdebat om de her regler for inddragelse af studieopholdstilladelse dengang sagde jeg på vegne af socialdemokratiet at det er vores opfattelse at reglerne er for rigide studerende der kom til at sige ja til overarbejde en enkelt gang og som efterfølgende selv henvendte sig til udlændingestyrelsen for at beklage fejlen mistede deres opholdstilladelse og det synes vi ikke er rimeligt

i februar to tusind og seksten tilfredse med at et bredt flertal her i folketinget ønskede mere smidige regler omvendt fastslog jeg også dengang at det for vores parti er afgørende

ellers risikerer vi misbrug og social dumping i københavn er der ifølge mine oplysninger lige nu store udfordringer med blandt andet studerende fra nepal og kina som arbejder i strid med reglerne og det går selvfølgelig ikke de har fået deres opholdstilladelse for at studere ikke for at arbejde nu står vi så her et år senere i februar to tusind og sytten med regeringens forslag til ændring af reglerne for inddragelse af studieopholdstilladelse

er glade for at der nu fremlægges et konkret lovforslag men vi synes det er blevet en anelse lempeligt det er rimeligt at de udenlandske studerende ikke nødvendigvis mister deres opholdstilladelse første gang de træder en anelse uden for stregerne men vi frygter at de fremlagte forslag kan invitere til social dumping

ændringsforslag det bør ikke kun straffes med bøde og en løftet pegefinger hvis de studerende arbejder for meget og

konsekvenser for deres arbejdstilladelse derfor vil vi i udvalgsbehandlingen foreslå at en ikkealvorlig overtrædelse skal medføre en begrænsning af arbejdstilladelsen afhængig af overtrædelsens karakter den advarsel der gives for ikkealvorlige overtrædelser bør heller ikke kun gælde i to år men i hele perioden hvor studieopholdstilladelsen gælder

virksomheder også informeres hvis reglerne bliver overtrådt så arbejdsgiveren kan være behjælpelig med at reglerne overholdes i fremtiden vi skal helst undgå for mange af de åbenlyst urimelige sager

med marius den berømte superstudent det er ikke rimeligt og det undergraver forståeligt nok den folkelige opbakning til udlændingepolitikken

omvendt skal vi passe på med at det fremlagte lovforslag ikke etablerer en situation hvor vi reelt udvider den tilladte arbejdstid fra syv og firs til

om måneden da sanktioner for overskridelser inden for den her ramme alligevel er så små at de nu sammenholdt med den lave risiko for at blive opdaget vil være for fristende for mange jeg vil derfor godt slutte af med at kvittere for at regeringen nu mere systematisk vil samkøre registre for at finde ud af om de udenlandske studerende arbejder for meget mit indtryk er at kontrollen af de eksisterende regler er en anelse svag i dag med de her ord ser vi frem til udvalgsbehandlingen vi kan først meddele

set om der er opbakning til vores foreslåede ændringer men jeg håber selvfølgelig på at vi kan blive enige om nogle nye regler der finder de retter balancer mellem de forskellige hensyn som jeg tror vi

årsag til at de her ændringsforslag først kommer nu

det undrer mig meget at man på den dag hvor vi står i folketingssalen og førstebehandler først der kommer med med ændringsforslag som vi ellers gerne ville have samarbejdet om

fremsat for folketinget for forholdsvis nylig men derudover vil jeg da opfordre regeringen og regeringspartierne til at overveje

de fremsætter et lovforslag hvor de ved at der ikke er opbakning fra deres

kontakte et af de partier der skal bære lovforslaget igennem

er jo proces det afgørende er det politiske indhold og her er jeg sikker på at vi nok skal finde hinanden i løbet

er en god dialog mellem partierne derfor vil jeg da også opfordre dem der har udspillet nemlig regeringen til at stikke en finger i jorden hos folketingets partier inden lovforslagene fremsættes hvis de vil undgå for meget diskussion i udvalgsbehandlingen men det sidste

den måde som reglerne er indrettet på i dag er rimelige hvis du kommer til danmark som udlænding du kommer som

er det sådan at der er nogle betingelser der er knyttet op på din opholdstilladelse og hvis du bryder de betingelser har det selvfølgelig nogle

at det klare udgangspunkt er at hvis du arbejder for meget

regler som du er underlagt

inddraget opholdstilladelsen i dag er der faktisk nogle

man ikke i alle tilfælde inddrager opholdstilladelsen men udgangspunktet er at det gør man

det også være efter dansk folkepartis opfattelse vi synes det er forkert at man

sådan set bevidst kan bryde reglerne

se hvad der sker i udvalgsbehandlingen men det er vores udgangspunkt at vi siger nej tak vi synes det er helt rimeligt at når man så at sige indgår en kontrakt med myndighederne man får lov til at være i danmark

herre marcus

ikke blev spist af en løve men udvist

lovforslaget får vi mere fleksible regler for inddragelse af

mere end man må det er netop derfor jeg er glad for at der var en meget meget bred opbakning

der har nemlig været en række uheldige sager også ud over mariussagen hvor reglerne har vist sig at være ufleksible og uhensigtsmæssige det har regeringen nu taget bestik af vi har lyttet til

har sagt og det er vi i øvrigt rigtig rigtig tilfredse med vi mener at fremover

en dygtig studerende der bare har arbejdet nogle få timer

udlændinge som kommer til danmark og bidrager

under de nuværende regler jeg vil gerne understrege at venstre står fast på at man i danmark altid skal respektere reglerne for hvor meget man kan arbejde ved siden af sit studie

det er derfor vi gerne vil graduere det her at folk kommer til danmark under dække af at de

studerende der arbejder i en virksomhed har mulighed for

lytte til sin chef hvis chefen siger prøv at høre kan du ikke tage et par ekstra timer i den her uge uden at det koster ham opholdstilladelsen i danmark venstre støtter lovforslaget men

mener selvfølgelig at myndighederne fortsat skal holde skarpt øje med de personer der opholder sig i danmark på en

kontrollerer effektivt nok

indtryk man af og til får vi skal slå konsekvent ned hvis udlændinge bevidst overskrider og udnytter vilkårene for deres studie og opholdstilladelse jeg skal hilse fra det konservative

en person som opholder sig i danmark med

en positiv hensigt og som ikke er her for at udnytte systemet

skal det ikke være en benhård hammer der rammer første gang

da vi for et års tid siden diskuterede det her spørgsmål under en hasteforespørgselsdebat her i folketingssalen var der meget bred opbakning til at smidiggøre reglerne så

det her antal timer de må arbejde selv om det unægtelig har været længe undervejs kan

i dag konstatere at der nu ligger et forslag fra regeringen det synes vi er en god ting der er jo helt åbenlyst to hensyn på spil i den her sag på den ene side er det

mulighed for at arbejde dels fordi de skal have tid til at koncentrere sig om deres studier

mennesker fra ikke eu lande har fået en

i orden hvis man ønsker at komme til danmark for at arbejde

må man jo søge opholdstilladelse med udgangspunkt i de regler på den anden side er det naturligvis vigtigt at mindre overtrædelser af reglerne ikke straffes uforholdsmæssigt hårdt

den balance vi skal finde lo leverer i deres høringssvar en vældig hård kritik de frygter at grænsen for hvor meget udenlandske studerende må arbejde reelt bliver hævet fordi

vil blive sådan at der er to måneder om året hvor en overtrædelse af de syv og firs timer

man må arbejde om måneden ikke vil føre til inddragelse af opholdstilladelsen medmindre overtrædelsen

hundrede og tredive timer spørgsmålet er om vi skal finde en hårdere sanktion end blot bøde og gult kort for den her gruppe af

socialdemokratiet har nævnt to forslag

gælde hele studieperioden det synes vi sådan set lyder ret fornuftigt altså at

sanktioneres i forhold til

udvalgsbehandlingen dertil kommer altså spørgsmålet om hvorvidt kontrollen på det her område er god nok

som los kritik

man efter en eller to år evaluerer den her lovændring med det formål at vurdere om vi

har ramt den rette balance til sidst

hvorfor bagatelgrænsen ikke afhænger af hvor længe man har en studieopholdstilladelse i danmark

altså der er forskel på om man skal læse et semester danmark

ser vi frem til udvalgsbehandlingen formålet med lovforslaget skulle jo

meget gerne være at sikre en balance mellem på den ene side at unge mennesker som begår fejl ikke straffes

at vores lovgivning altså forhindrer

overtrædelser og det handler jo dybest set om at vi synes det virker tåbeligt at inddrage en studieopholdstilladelse fra eksempelvis den studerende fra new zealand som scorer topkarakterer på sit studie

ved siden af er kommet til at arbejde fem og tyve timer om ugen i stedet for kun tyve timer om ugen og sådan er det jo med det regelgrundlag vi har i dag i dag vil den

til en dansk virksomhed

fem og tyve timer om ugen altså en time mere om dagen end må ifølge sin arbejdstilladelse der synes vi at det

proportionerne i orden og kigge på

vi gør det jo ikke lovligt at arbejde fem og tyve timer om ugen arbejdstilladelsen er fortsat på de her tyve timer men med det her lovforslag sikrer vi at man ikke bare smider en studerende

en høring i folketinget som også har været nævnt her på grund af marius men jo også flere andre

det var en høring der var indkaldt til af liberal alliance og alternativet og heldigvis var der bred opbakning i folketingssalen

mellem ikkealvorlige overtrædelser og alvorlige overtrædelser i

enhedslisten har nævnt høringssvaret fra lo

omvendt har vi københavns universitet der i deres høringssvar siger at de synes

og når alternativet så går ind og afvejning af det lovforslag der

ligger her synes vi sådan set at det er landet meget fornuftigt

mellem alvorlige og ikkealvorlige lovovertrædelser

lovforslag og så er vi selvfølgelig altid interesseret i at høre hvad der kommer i udvalgsbehandlingen og

og samtidig passe nogle af

så bekymrede for at udenlandske studerende ikke skulle passe deres studier

det kræver vi jo af dem ligesom vi kræver det af danske studerende

tro mig indimellem temmelig kritiserede

skal leve op til

studie så

fleksibiliteten til at at kunne

sammen med danske studerende fordi det skaber gode studieforhold og gode arbejdsforhold

vi blander danske og udenlandske studerende

lige præcis den arbejdskraft som vi meget ofte efterspørger nemlig den som allerede

rigtig hurtigt det er jo også det som de tilfælde

en udenlandsk studerende har krydset det forkerte af

rådgivning eller rådgivning på et for sent tidspunkt i forhold til bare det helt tekniske i hvordan man

opholdsgrundlaget når man er udenlandsk studerende i danmark men der er opbakning til

inddragelsen skulle ske omkring studieopholdstilladelser hvis man arbejdede ulovligt nu kan jeg så konstatere i dag

efter at de fleste partier stemte for

blev der indkaldt til forhandlinger i

meget meget hurtigt på det møde hvordan tingene skulle se ud og det har vi så omsat

lovforslag der ligger i dag

ændret lidt holdning i mellemtiden siden det nu ligger på skrift som et lovforslag

mellem første og andenbehandlingen

men det er selvfølgelig noget af det vi må tage med jeg sådan set bare foreslå

inden man møder op næste gang til forhandlinger ovre i ministeriet

vil være nemmest for alle tydeligst

det sagt af fru johanne schmidt nielsen der rørende fortalte om hvordan fagbevægelsen har spillet ind

jeg kan i hvert fald sige at vi fra regeringens side er villige til

at kigge på det her og det er vi selvfølgelig fordi der skal være en

balance i tingene så man netop kan komme og studere

og samtidig også bidrage lidt på arbejdsmarkedet og få nogle erfaringer med hjem det tror jeg

set er godt for alle så hvis vi bare lige kan blive enige om at

at forslaget bliver lidt strammere end hvad regeringen ellers har lagt

sådan at ministeren har den opfattelse at hvis udlændinge kommer til danmark og bryder reglerne skal det have en konsekvens men her fremsætter man jo et lovforslag hvor det i en række tilfælde ikke har nogen konsekvens

kredsen var fuldstændig enige om den morgen da man mødtes ovre i ministeriet

på meget meget få minutter blev enige om at at det forslag som vi havde lagt på bordet og

man kan få en bøde og at man hvis det så er en større forseelse

ikke enig i at det ikke har nogen konsekvens hvis man hvis man bryder den aftale

indgået men vi ønsker også en fleksibilitet fordi der netop kan være perioder for en studerende hvor der så er lidt ekstra arbejde

jeg tror det var fru sofie carsten nielsen

ting og hvis man ville være rigtig grundig

man måske have spurgt fagbevægelsen inden eller måske have bedt om en lille tænkepause fra den seksogtyvende oktober og så frem til

noget mærkeligt ved at man først kommer i tanker om det lige inden man skal på talerstolen

da op vi mener faktisk noget andet end det vi har ment i et helt år det er siden den tiende februar sidste år så har vi haft forhandlinger hvor man bare lige vupti var enige i det forslag der blev lagt frem og så fortrød

dagen før det er bare lidt underligt men ja jeg går meget ind for høringer og at man skal lytte og sådan

nu kommer det i hvert fald ikke de studerende til gavn nu kommer de til at vente noget længere tid inden det her træder i kraft men sådan må det jo være jeg lytter

det her lovforslag blev fremsat sidste onsdag og siden den onsdag har jeg skullet holde møder med en række forskellige organisationer endda mere end en gang for at finde ud af helt præcist om der nu også er et problem hvori problemet består og hvordan et konkret ændringsforslag

skrues sammen det har vi haft en uge til og det kan godt lade sig gøre men hvis ministeren ønsker en

en orientering fra partierne

fremsat fordi det efter ministerens opfattelse

anbefale ministeriet at

de partier som ministeren mener at der er en aftale med

i hvert fald på alle andre ministerområder som jeg er beskæftiget med og

lige afklarede sine ting med fagbevægelsen inden hvis det alligevel er dem der bestemmer

er simpelt hen nemmest for alle i stedet for at man lige kommer i

altså der er ikke noget i det men lad os nu mødes ovre